der vedrører boligydelsesområdet og sanering af erhvervsstøtten herunder til fonde i foråret to tusind og seksten på baggrund af et oplæg fra regeringen regeringen er i gang med at udarbejde disse oplæg og først herefter vil forhandlingerne om den præcise udmøntning gå i gang hvorefter der eventuelt vil skulle fremsættes lovgivning der afspejler resultatet af disse forhandlinger der er to yderligere elementer i aftalen parterne er enige om at drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem mod

og tyve og parterne er enige om at drøfte muligheden for at gøre affaldsgebyret for virksomheder til en tilvalgsordning

andre borgerlige støttepartier konservative og liberal alliance taget sig godt betalt og fået lovning på en drøftelse af størrelsen eller eventuelt en hurtig udfasning af udligningsskatten på store pensionsordninger

ole birk olesen udtalte i den forbindelse om aftalen

vi vil hjælpe dansk folkeparti med deres udfordringer i forhold til den måde som boligydelsespakken er strikket sammen på

omvendt givet håndslag på at de vil hjælpe os med at kigge på udligningsskatten på private pensionsordninger det er ikke helt vildt håndfast men det er en slags tillidsøvelse blandt de borgerlige partier om at man ser med velvilje på de problemstillinger der optager hvert enkelt parti kigger man på det her forløb

kan man få det indtryk at regeringen og regeringspartiet venstre står tilbage som

at gå med på lidt af hvert for at få lukket finansloven hvad er

holdning til en en eventuelt

udfasning eller en nedsættelse

om boligydelsen til pensionister

er en langsigtet og omkostningsfuld proces at bygge et nyt ingeniørfagligt miljø op fra bunden og afslaget

sjælland skyldes således hensynet til at ingeniøruddannelser skal forankres

i solide faglige miljøer

er det vigtigt for mig at understrege at adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en væsentlig forudsætning for et danmark i balance

kalundborg jeg vil gerne sige til spørgeren at jeg har brug for at få præciseret de konkrete udfordringer virksomhederne har med at tiltrække og fastholde ingeniører i kalundborgområdet og jeg har også brug for at se på hvordan vi bedst understøtter den fremtidige forsyning af ingeniører i området jeg og mit ministerium er derfor nu gået i tæt dialog med virksomhederne i området kommunen regionen og de videregående uddannelser i området for at drøfte dette her til morgen mødtes jeg således med kalundborgs borgmester martin damm regionsrådsformand jens stenbæk og regionsdirektør

har brug for dygtige ingeniører i hele landet og heldigvis oplever man en stigende søgning til ingeniøruddannelserne vi har også i dag en række stærke ingeniøruddannelser med høj faglighed og gode faglige miljøer og det ønsker jeg

skal være og de spilleregler har vi fulgt fuldstændig snorlige i sagsbehandlingen

selve den ministerielle ministerielle

sagsbehandling det jeg har taget stilling til er hvorvidt

sjælland skulle have mulighed for at udbyde en

at redegøre

uddannelsessektor og jeg er optaget af at sikre at vi leverer de kompetencer og

kvalifikationer som virksomhederne efterspørger derfor er det også min opgave at sikre når der gives mulighed for at udbyde uddannelser at de uddannelser

den udfordring som er opstået

virksomhederne på kalundborgegnen nemlig mangelen på kvalificeret ingeniørarbejdskraft men så vil jeg bare understrege over for spørgeren at der er væsentlig forskel på et ingeniørfagligt miljø på en virksomhed

uddannelsesmæssigt ingeniørfagligt miljø det er to forskellige situationer og jeg skal tage højde for det sidstnævnte altså et uddannelsesmæssigt ingeniørfagligt niveau

forudsætter gode uddannelser og det tror jeg også virksomhederne anser for at være særdeles væsentligt et danmark i bedre balance er ikke et danmark hvor vi går på kompromis med grundlaget for gode uddannelser eller slækker på kravene til forskningen en geografisk spredning af de videregående uddannelser må derfor ikke ske på bekostning af kvaliteten i uddannelserne det gælder i kalundborg så vel som i resten

handler ikke mindst om at bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner og faglige vidensmiljøer og virksomhederne regeringen har i strategien for vækst og udvikling i hele danmark iværksat en række initiativer herfor blandt andet har jeg netop indføjet konkrete forpligtende målsætninger for de regionale videnssamarbejder i udviklingskontrakterne med universiteterne og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner der vil endvidere blive gennemført en kortlægning af best practice for regionale videnssamarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder derudover har uddannelses og forskningsministeriet igangsat en analyse af mulighederne for at større dele af de videregående uddannelser kan gennemføres andre steder

det godkendte geografiske udbudssted uden at det går ud over kvaliteten det kan blandt andet understøttes af udlagt undervisning

og indtil videre har man ikke haft held

at sikre en geografisk fordeling af uddannelsesmulighederne

påtage sig det her geografiske ansvar som man

er sat i verden for at løse opgaver til

statens arbejdspladser skal derfor også være fordelt i hele landet mener ministeren at der er en forskel på statens arbejdspladser og uddannelsesinstitutionerne og at de borgere i udkantsområderne der også betaler skat til finanisering af uddannelsessektoren så må flytte sig

være en del af den uddannede arbejdsstyrke

bare er ærgerligt for udkantsområderne

nu ikke er nogen reel vilje i uddannelsesinstitutionerne

en geografisk fordeling

eller stille sig i vejen for den

på kompromis med kvaliteten i vores uddannelser og jeg ønsker at sikre at vi også

i kalundborg kan bidrage med

ingeniørfagligt miljø af høj kvalitet men endnu en gang sige til spørgeren at jeg

forinden har udtrykt en reel politisk vilje

har det ingen vægt i regeringen

at sikre at de uddannelsesmiljøer som

finansieres via vores skattekroner kan leve op til de faglige krav som vi stiller til vores uddannelsessektor det

det understreger jeg at mødes mod novo nordisk og andre virksomheder

lægger umådelig stor vægt på at den arbejdskraft som

ingeniørfagligt miljø kan ministeren ikke godt se at

svarer til at spørge føtex om der er plads til en kvickly

ubegrænsede og derfor er der ikke mulighed for på bar mark med de forudsætninger som som

er til stede rent økonomisk

uddannelsesmiljø af høj kvalitet som lever op til de kvalitetskrav som vi i øvrigt

er jeg meget indstillet på at se på hvordan vi kan

bare ikke kan have de der to og tredive en halv time kunne man forestille sig

om det betyder at vi skal ændre reglerne eller om vi skal kigge på dispensationsmulighederne er jeg ikke i stand til at svare på i første omgang har jeg bedt styrelsen om at kigge på det og når deres analyse foreligger

udbydes har høj kvalitet og er baseret

det tror jeg også virksomhederne anser for at være væsentligt det er en langsigtet og omkostningsfuld proces at bygge et nyt ingeniørfagligt uddannelsesmiljø op men jeg har indbudt

hvordan vi bedst understøtter forsyningen af veluddannet arbejdskraft i det vestsjællandske område

haft møde med blandt andet borgmesteren fra kalundborg

regionsrådsformanden hvor vi havde lejlighed til at drøfte netop dette

til at finde en bæredygtig løsning

ansat inden for de mange forskellige discipliner så rent fagligt

drive en uddannelse så når nu ministeren siger ikke er et ingeniørfagligt grundlag for at lave en uddannelse må ministeren jo vurdere at hendes ministerium har bedre forstand på det ingeniørfaglige niveau end vores nations og hele nordens mest værdifulde virksomhed har altså at ministeren herinde på sit kontor har større forstand på

en virksomhed som novo nordisk der jo må man sige driver deres virksomhed meget effektivt og succesrigt og som i sidste ende skal ansætte de her ingeniører

det ministerens holdning at man herindefra har større forstand på det

på et uddannelsesmæssigt ingeniørfagligt miljø altså det at formidle viden

man selvfølgelig skal bruge kompetencerne udvikle kompetencer i relation til virksomhedsdrift men uanset hvordan man vender og drejer

er der forskel på at drive en uddannelsesinstitution og det faglige

en uddannelsesinstitution og så en

ministeren skrev i avisen at vi skal have et større samspil mellem erhvervslivet og uddannelserne eller mener ministeren som ministeren siger nu at der ikke er nogen som helst sammenhæng mellem hvad for et fagligt niveau man gerne

tager fejl at man mener at der skal være et bedre match undtagen når det gælder at man skal godkende en konkret uddannelse

kompetencer på det sociale område men ucsj har ikke

forudsætning for at kunne starte op på bar mark og derfor et afslag det betyder ikke og nu kan

at tiltrække og fastholde ingeniører i kalundborgområdet for det andet vil jeg gå i dialog med de uddannelsesinstitutioner der uddanner ingeniører og drøfte hvordan vi bedst understøtter den fremtidige forsyning af veluddannede ingeniører til kalundborg og det øvrige vestsjælland

blandt andet i tæt samarbejde med novo nordisk og en række videregående uddannelsesinstitutioner har sat sig i spidsen for et partnerskab som skal pege på konkrete løsningstiltag

været dialog med erhvervslivet i kalundborg i mange år og

har nogle særlige evner som ikke før har været bragt i spil men

uddannelser i kalundborgområdet på det

når ministeren forstår udtrykket konkret som dialog altså at vi sætter den luftbårne dialogbrigade ind for at løse problemerne hvad er det så egentlig man mener med det hvad er det egentlig ministeren er interesseret i

vil drikke kaffe med kalundborgs borgmester eller regionsrådsformanden i region sjælland

mange ministre før den nuværende minister også har gjort men hvad er det konkret ministeren vil sætte i værk

jo fuldstændig rigtigt at der er en rekrutteringsalliance der er en masse forskellige tiltag der er en masse

gjort alt hvad man kunne man har stillet penge til rådighed for en eventuel ingeniøruddannelse men hvad er det den her dialog skal udmønte sig i hvad er det det skal slutte med hvad er målet

her hører et folketingsmedlem som ikke

at forudsætningen for at der kan træffes brede solide holdbare politiske beslutninger

at man har en drøftelse og en dialog

er nogle konkrete ønsker der er en masse konkret at tage stilling til

hvis vi løfter os op over hvad der skal snakkes

så attraktivt at man valgte at tage

der så jeg er ikke sikker på at det er helt så enkelt som

værdier

der må heller ikke finde arrangementer sted som har kønsopdelt deltagelse universitetet vil ikke lægge navn eller lokaler til arrangementer der diskriminerer cbs orienterede studenterforeningen islamic academic association om dette fredag den femtende april to tusind og seksten jeg har således noteret mig at cbs har taget hånd om situationen men for god ordens skyld vil jeg også nævne at arrangementerne ikke var en del af den ordinære undervisning på cbs det er vigtigt for mig at understrege at både mænd og kvinder skal have lige adgang og lige muligheder for at tage en uddannelse og deltage i det almindelige studiemiljø på de respektive uddannelser uanset køn det gælder selvfølgelig også generelt at alle både mænd og kvinder skal have mulighed for at deltage på lige fod i samfundsdebatten

det

er

demokratiske værdier og det kan måske være hensigtsmæssigt i den givne situation så når spørgeren efterlyser sådan en meget konkret

stillingtagen til

generelt forbud mod at have kønsopdelt undervisning eller for den sags skyld kønsopdelte arrangementer

sådan lige på stående fod at sige ja nej fordi der kan være forhold der gør sig gældende hvor det giver god mening

derfor vil vi blandt andet se på effekterne af vores investeringer i forskning og hvordan det er gået med phd indsatsen det samme gør sig gældende for uddannelse uddannelse er vigtigt for den enkelte og et højt uddannelsesniveau er forbundet med betydelige produktivitets og velstandsgevinster analyser viser

at den stigning i uddannelsesniveauet der er udsigt til frem mod to tusind og halvtreds vil øge velstanden med knap syv procent af bnp men der er forskelle på de enkelte uddannelsers bidrag til den stigende produktivitet og beskæftigelse et regneeksempel viser at hvis vi kan flytte ti procent af optaget på de videregående uddannelser fra uddannelser med et relativt lavt samfundsøkonomisk afkast til uddannelser med et relativt højt

jeg vil arbejde benhårdt for at skabe et bedre match mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedets behov det kommer både virksomhederne og de studerende til gavn

godt i gang jeg har blandt andet i starten af april igangsat et eftersyn som skal se på om rammerne for og styringen af de videregående uddannelser understøtter høj kvalitet og uddannelse til job derudover er vi i gang med arbejdet frem mod et nyt bevillingssystem som også skal understøtte højere kvalitet på uddannelserne og en bedre overgang

lave vækstrater i så mange år at man med fuld ret kan tale om en dansk vækstkrise i europa er det kun grækenland cypern kroatien og portugal der har haft lavere vækst end danmark

for at virksomheder kan udvikle sig

det der er fundamentet for at vi kan have et rigt og godt velfærdssamfund og derfor vil jeg spørge om ministeren synes at den rette vej at gå

at se på effekter give et eftersyn prøve at flytte uddannelser fra noget der giver et lavt

er virkeligheden er at regeringen har skåret ti milliard kroner på uddannelse og forskning lige præcis det som virksomheder og internationale organisationer

en usikker plads muligvis i ledighedskøen

for de unge men vi er også forpligtet til det rent samfundsøkonomisk og

spørgerens partifæller om ingeniøruddannelser og behovet for endnu flere ingeniøruddannelser hvilket jeg for så vidt er fuldstændig enig

samtidig med at den her regering har valgt at prioritere kernevelfærdsområder hvor der helt åbenlyst var brug for en saltvandsindsprøjtning det handler blandt andet om sundhedsområdet men også ældreområdet

faktisk stolt over at det er lykkedes at vi fortsat kan have et så højt

udtalte i september til børsen det er en stor udfordring for os at vi efterhånden ikke kan få flere ingeniører i danmark derfor lægger vi mere og mere arbejde ud til udenlandske underentreprenører vølund beskæftiger allerede mange ingeniører i spanien og italien og vil ansætte fem og tyve slovakiske ingeniører til at løse designopgaver i

datterselskab i slovakiet der åbnede første september

ministeren taler om et bedre match mellem uddannelse og og job men alligevel

er ministeren ansvarlig for besparelser som betyder

dtu diplom afskediger femten procent af medarbejderne hvordan matcher en sådan besparelse ministerens ønske om at skabe et bedre match mellem job

har ønsket at

blandt andet sundheds og ældreområdet hvor der var brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning men det skal ses i lyset af at vi ligger meget højt og vi ligger også højere end vi nogen sinde har gjort

de ressourcer vi bruger på uddannelser herunder også videregående uddannelser jeg er fuldstændig enig med spørgeren i at vi gennem et stærkere fokus på et bedre match mellem uddannelse og samfundets behov forhåbentlig lykkes med at få endnu flere unge til at tage en ingeniøruddannelse

jeg har som jeg nævnte tidligere netop svaret på tilsvarende spørgsmål om behovet for ingeniører i kalundborg så jeg er helt på linje med spørgeren når det drejer sig om at vi skal have flere unge til at vælge uddannelser hvor der er

ikke nogen nem opgave det er jeg udmærket godt klar over men jeg har tillid til at de enkelte institutioner gennemfører besparelsen på så god en måde som muligt og derfor har jeg ikke blandet mig i

vækst i hele danmark det er mange forskellige tangenter der skal spilles på

men men et område som jeg tror på kan bidrage er blandt andet

som bidrager til at skabe nye jobs i andre dele af landet og dermed kan bidrage til også at skabe nye jobs

de traditionelle storbyer vi har

i det hele taget også sat fokus på vækst i relation til at bygge bro imellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne særlig små og mellemstore virksomheder seneste skud på stammen

landdistriktsvidenspilotordningen som bliver sat i værk meget snart

samtidig har regeringen indgået en bred politisk aftale om fordeling af forskningsreserven for to tusind og seksten hvor vi styrker grundlaget for strategisk forskning og bevarer et højt ambitionsniveau for danmarks innovationsfond med en bevilling på knap en

milliard kroner de samlede danske investeringer i forskning og udvikling udgør omkring tre procent af bnp her ligger danmark i toppen af

og foran lande som usa og tyskland regeringen prioriterer også fortsat uddannelse meget højt selv om uddannelsesområdet på linje med de øvrige statslige områder skal bidrage til at vi udnytter offentlige midler mere effektivt de samlede tilskud til de videregående uddannelser på uddannelses og forskningsministeriets område forventes at udgøre mere end fjorten milliard kroner

bevillingerne vil stort set være på niveau med to tusind og femten hvilket vil sige et historisk højt niveau jeg synes derfor at uddannelse og

fortsat er meget højt prioriteret i et vækstperspektiv er det vigtigt at uddannelserne har en høj kvalitet og er relevante for samfundet det vil regeringen blandt andet understøtte med en bevillingsreform og et styringseftersyn af rammerne for de

jeg kunne høre at ministeren fremhævede forskningspuljen ja det er godt vi har forskningspuljen men også den er blevet reduceret markant

blevet næsten halveret grundfos kommunikationsdirektør har udtalt regeringen saver den grønne gren over som danmark sidder på vi lever godt af grøn eksport

ved med at udvikle nye produkter det var virksomheden grundfos der sagde det dansk energi er ude med præcis den samme kritik af regeringens besparelser

gerne spørge igen

gennemført og som sagt

ikke nogen nem opgave det medgiver jeg gerne jeg har selv siddet som

udvalgsformand i en kommune og skullet gennemføre den slags grønthøsterbesparelser da christine antorini

jo udsat for nøjagtig det samme så jeg ved udmærket godt at det ikke nødvendigvis

ikke er intakt bliver det fremover svært for mig at retfærdiggøre over min ledelse og bestyrelse at danmark er det rigtige sted at placere hovedparten af vores forskning det er reaktionen fra en meget stor dansk virksomhed novo nordisk der er dybt bekymret over regeringens nedskæringer

og det økonomerne lancerede som det bedste forslag i forhold til at gøre danmark rigere var hvis man

mere i forskning og uddannelse det var det fem og halvtreds førende økonomer pegede på som værende det tiltag der bedst skaber vækst og arbejdspladser i hele danmark er ministeren enig i den vurdering og i forlængelse heraf er det ministerens opfattelse at danmark fremadrettet bør investere mere i forskning

nu har begge spørgere flere gange spurgt om ikke det bekymrer ministeren at vi har så lav en vækst i danmark jo det er da bekymrende for os alle men men det er ikke alene forskning og uddannelse der kan løfte den opgave der skal som spørgeren citerede mig for at have sagt spilles på flere og mange tangenter og det hele skal selvfølgelig også ses i

samspil med nogle af de ting som foregår

nedlægger to hundrede og fem og tyve stillinger eller næsten otte procent af deres stillinger på

det udtryk for en regering der ønsker at skabe mere vækst i danmark at man står i spidsen for en politik som betyder at vi skærer massivt ned på en dansk styrkeposition nemlig

så det skal jo ses i det lys at sektoren her er blevet omfattet af omprioriteringsbidraget for at kunne bidrage til en saltvandsindsprøjtning på andre

har jeg fuld tillid til at det er en opgave som institutionerne påtager sig og derfor blander jeg mig naturligvis ikke i det

man ikke går i gang med fordi der virkelig er blevet gået til den i forhold til forskningspuljerne

og innovationspolitiske råds formand jens oddershede har udtalt det sådan her

jeg mindes at have været med til i de mange år jeg har

forskningspolitik oecd som ministeren henviste til før siger meget diplomatisk det er deres underdirektør

danmark der tales om men det er klart

ikke er anbefalelsesværdigt at spare på forskning i en tid

tungtvejende årsager til at staten indgår aktivt i at skabe og drive mærkningsordninger for

forbrugsgoder så uanset at der kan være gode hensigter bag den skitserede ordning mener jeg således ikke at det er noget som staten skal have ansvar for jeg har også spurgt om det er noget der er blevet bragt op efter at forsøgsperioden er udløbet og jeg har

men det er klart at hvis nogen ønsker at bringe det op

det meget ikoniske ø mærke eller det kan være det er fuldkornsprodukter hvor der er det her

meget tydelige fuldkornsmærke eller sunde produkter der har et nøglehulsmærke

vi hører om østeuropæiske chauffører der må sidde på en rasteplads i ugevis uden at få hverken løn eller andet

nogle lastbiler som har set bedre tider og som også

udledningen af partikler og forurening i det hele taget så er det det slår mig

også vælge et med et mærke på

er transporteret på fornuftig vis

et mærke men man kunne jo godt fra statens side gå i dialog med for eksempel forbrugerorganisationer og

en aftale på det her område sådan vi får sat skik på tingene

får inddraget flest mulige mennesker i at sikre at vi har ordentlige og fornuftige arbejdsvilkår

en del af puljens midler blev så anvendt til etablering og drift af en ordning hvor kommuner og virksomheder gennem trafik og byggestyrelsen kunne opnå certificering

ved forsøgspuljens udløb som jeg har forstået

jeg ved jo ikke hvad der er sket jeg ved bare at vi satte det i gang men efterfølgende er der ikke fulgt op på

som forbrugere kan vælge vil jeg have en vare der er transporteret løndumpet eller vil jeg have en vare der er transporteret på ordentlige vilkår både med hensyn til løn og arbejdsvilkår og med hensyn til klima og miljø

i den grønne forligskreds og

side fra min side som transportordfører

for jeg tror at der er tusindvis af forbrugere derude der gerne vil have muligheden for at vælge til og vælge fra i forhold til

for det første slå fast at jeg på ingen måde har noget som helst at udsætte på min partikollega søren pind jeg har fuld tillid til hans

både nu men også da han var integrationsminister i to tusind og elleve ud over den

i spørgsmålet omtalte undersøgelse blev der også tilbage i foråret to tusind og elleve igangsat en undersøgelse af parallelsamfund i danmark og alt dette førte jo blandt andet til en ændring af udlændingeloven og gjorde det lovpligtigt for udenlandske forkyndere at deltage i et kursus om dansk familieret såfremt de ønskede at forblive i danmark derudover

januar to tusind og femten en om en styrkelse af indsatsen mod radikalisering og lige nu er vi vi så i fuld gang med forhandlingerne om hvordan

kan være overrasket over at der foregår og har foregået ting som dem vi har set i de såkaldte afsløringer

man skal ikke have fulgt ret meget med

den allerstørste overraskelse må ligge i at

overrumplet af de såkaldte afsløringer som tv to

justititsministeren har det samme syn på tingene kan det godt undre at man både i to tusind og elleve og nu i dag ikke ser

hvad skal vi sige effektivt fremskridt men måske tværtimod

den muslimske erobring som åbenbart foregår i de

jo nødt til at spørge hvordan ser ministeren på at der sker en udvikling på det her område

og blandt andet om at der skal ses

at man ikke kan få lov til at rejse ind i danmark hvis man

som hadprædikant det er jo noget af det vi sidder og diskuterer og forhandler med dansk folkeparti om

om vi kan få sparket nogle af dem ud

det man kunne kalde for den offentlige orden det er det vi sidder og arbejder med lige nu

moskeerne i stand til at at stille sig kritisk an

hvor vi taler om mindst ethundredetusind personer som i en

grad bekender sig til en hårdkogt fundamentalisme

igennem nogle år jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren

metoder og midler til tænker

er ikke nogen let sag havde det været en let sag

i fællesskab for lang tid siden men jeg tror der skal et meget bredt spektrum til

jo om at man skal lære sproget at man skal forsørge sig selv men det handler også på et helt overordnet plan om at man skal respektere og acceptere

og de hersens religiøse særkrav som vi ser

ansatte i en offentlige

det hele taget og vi ser at krav om bederum i offentlige lokaler bliver imødekommet som jeg ser det

er hele fundamentet for vores sekulære samfund så småt

for netop at undgå konflikten men jeg mener jo helt grundlæggende at når man kommer hertil må man tilpasse sig og det bliver vi også nødt til at gøre meget meget klart

at stå ved den kultur og den tradition som vi har

kun vundet med hensigtserklæringer der skal måske nogle gange

aktiv adfærd til så

nogle gange skal lovgive men i det daglige

som spørgeren også selv nævner og en vilje

at stå fast på den kultur og de traditioner som

vi bryder med schengenreglerne og indfører permanent grænsekontrol men som jeg også har sagt flere gange før

mener jeg at løsningen på den situation

det vil nedbringe antallet af flygtninge og migranter

sikre at

vi for øjeblikket i en situation hvor det er nødvendigt med

er helt proportional med den situation vi står i og

midlertidig grænsekontrol med stikprøver men det efterlader os

i en situation hvor vi kan skalere grænsekontrollen op hvis vi ser at presset på de danske grænser bliver større

og i sidste ende vil det kunne betyde at vi skal indføre et transportøransvar a det svenske men men jeg vil godt sige

den frie bevægelighed har været med til både at skabe udvikling og vækst men også en forståelse for hinandens kulturer hen over grænserne i europa

jeg til gengæld at det er nødvendigt at vi har grænsekontrol og det kan også blive nødvendigt at skalere det op i løbet af året hvis vi ser at

ydre schengengrænser er fuldstændig gennemhullede

og have nogle særlige argumenter for at få lov til at forlænge sin

er selvfølgelig sund fornuft at stoppe den folkevandring for det destabiliserer europa

mange mennesker der ikke kan integreres vi risikerer jo at skabe et nyt mellemøsten i europa og

prop i men vi skal altså hver gang argumentere og bede om

at oprette grænsekontrollen selv om schengen er gennemhullet som en si det burde selvfølgelig være omvendt det burde være sådan at eu skulle

grænser virkelig holder og så kunne man ophæve de nationale grænser hvis man havde lyst til

ind i europa en stats vigtigste opgave er at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne og det

grænsekontrol jeg sætter stor pris på at regeringen

midlertidige grænsekontrol men det er ikke tilstrækkeligt det er

hvorfor skulle man så tro på at det virker i fremtiden derfor kan man lige så godt tage det fulde skridt

vi har gennemført i udlændingepolitikken

det er også at at vi pt har en midlertidig grænsekontrol men så hører enigheden jo nok også op

jeg mener fortsat at schengen er

at der ikke er styr på de ydre grænser endnu og så længe der ikke er det

til at skabe vækst velstand og udvikling

det dansk tyske fællesskab der er i sønderjylland det synes jeg har været et gode jeg synes også

derfor mener jeg jo at den fri bevægelighed er et gode men lige nu står vi bare med nogle særlige udfordringer og der er vi så enige om hvad der skal gøres nemlig at der skal være grænsekontrol fru marie krarup og dansk folkeparti mener

tilstande hvor denne åbenhed ikke bliver misbrugt så skal man som ansvarlig minister og regering stopper og sige vi må tage højde for at virkeligheden er sådan at der foregår en folkevandring ind i europa

så må vi gøre noget selv det er det jeg vil opfordre ministeren

at forsøge at få bygget de ydre grænser op så de bliver det bolværk de skal være men indtil da så have en midlertidig grænsekontrol

er uenige om om den fri bevægelighed i europa er et gode eller

også lige nu imellem folketingets

på møder i kirkeministeriet hvor jeg selvfølgelig også selv

sige at dansk folkeparti er en meget aktiv og konstruktiv medspiller

overvejer derfor også i den forbindelse om indsatsen for netop

forhindre indrejse og sikre udvisningen af de udenlandske forkyndere

omfatter både udlændinge der ikke er omfattet af eu reglerne og udlændinge der er omfattet af eu reglerne det er desværre endnu

forhandlinger med folketingets partier

indførelsen af permanent grænsekontrol kan

nemt og besnærende men det er

de problemer vi står over for både når det kommer til de religiøse forkyndere og flygtninge og migranter

resten af europa for danmark har igennem de seneste mange år draget stor

mener at den fri bevægelighed så er vi tilbage til diskussionen fra før

vækst velstand men også en forståelse tværs over grænserne

set fra min stol at vi meget grundigt overvejer hvilke løsninger det er vi skal ende op

vil man læne sig tilbage og sige ih vi får så meget vækst og velstand eller vil man gøre noget ved de problemer som rent faktisk tårner sig op for øjeblikket

vil bruge grænsekontrollen fordi hvordan skal vi så få stoppet op for de mennesker der vil os

har grænsekontrol og hvor man har kvoter

samtidig er villig til

så vidt at bukserne revner når man har begge synspunkter

det onde der kan komme ind i danmark

om et øjeblik hvorfor ikke sætte gang i en positiv dominoeffekt som sverige gjorde da de indførte midlertidig grænsekontrol

hvis nu vi indfører en permanent grænsekontrol får vi måske den samme positive dominoeffekt og får dermed

ting som vi sidder og arbejder med nu også i fællesskab med dansk folkeparti

at få oprettet en liste over mennesker vi

så jeg synes egentlig vi kommer ret bredt omkring netop i det arbejde som vi

jeg mener så bare ikke og det er så for at repetere

at en hadprædikant der kommer til danmark kun spreder had i danmark

befinder sig så derfor ville det være rigtig godt hvis man kunne få det til at blive en europæisk liste så måske kan der komme noget godt ud af eu engang så selv dansk folkeparti

kunne se bare en lillebitte positiv ting ved eu hvem ved om vi kunne nå derhen men det er

om der findes eksisterende bygninger som kan anvendes eller om der skal bygges nyt regeringen oplyste allerede under forhandlingerne om politiaftalen og det har jeg senere gentaget i en besvarelse til folketinget at rigspolitiet og bygningsstyrelsen ser på en række forskellige kriterier

politiskolens placering kriterierne omfatter blandt andet bygningernes størrelse og egnethed kapacitetsbehov træningsfaciliteter særlige faciliteter som for eksempel skydebaner offentlige transportmuligheder og beliggenhed i forhold til hovedstaden da politiskolen også spiller en rolle i beredskabet i og omkring hovedstaden er det selvfølgelig relevant også at inddrage dette aspekt i overvejelserne men jeg vil gerne endnu en gang sige at det ikke er et krav at politiskolen skal placeres inden for en bestemt afstand

også konstatere at der har været en enorm velvilje fra rigtig mange aktører som gerne vil byde ind og sige

er de rette til at tage hånd om

historie om at der er et kriterium om at man absolut ikke kan forestille sig at skolen skal ligge mere end så og så langt i køreafstand fra hovedstaden så bliver jeg lidt

faktisk opfylder mange af de kriterier som ministeren slår til lyd for

indgår det beroliger mig selvfølgelig at

kapacitetsbehov træningsfaciliteter særlige faciliteter som for eksempel skydebane offentlige transportmuligheder og beliggenhed i

så er der det her med at det spiller en rolle i beredskabet

hovedstaden og derfor bliver det også inddraget men det er altså ikke et krav at politiskolen skal placeres inden for en nærmere afstand

forstå at spørgeren har sikret sig sådan at vi kan komme hele vejen rundt om spørgsmålet derfor beklager jeg hvis jeg kommer til at sige noget af det samme men det

også har ladet indgå i vurderingen så vi får det stærkeste udbytte

synes at det er vigtigt også i et velfungerende samfund at man går efter synergieffekter der hvor man kan etablere gode samarbejder som

det at man har skydefaciliteter nærkamps brandøvelses og politihundetræningsfaciliteter

det kommer til gavn senere hen når der skal være et samarbejde mellem forskellige etater der skal sørge for at tage vare på landets sikkerhed eller katastrofesituationer eller hvad det nu kan være så jeg vil bare gerne sikre mig at ministeren er bevidst om hvilke herligheder der findes

de yder derfor synes vi det ville være oplagt at sikre at den synergi som er opstået mellem frømandskorpset og jægerkorpset

var en del af det fornuftige arbejdsfællesskab som

oven i købet kan pege på når vi er i turistførerbranchen

som det i en længere periode har været tilfældet så vil alle politikredse blive berørt og desværre også nordjyllands politi hvordan prioriteringen internt i kredsen herefter skal ske bør bero på en politifaglig vurdering

særlige lokale udfordringer og de prioriteter som vi politisk har fastlagt i flerårsaftalen det gælder for eksempel indsatserne mod indbrudskriminalitet og rocker bande miljøet jeg kan nævne at rigspolitiet til brug for besvarelsen af et skriftligt spørgsmål fra spørgeren har oplyst at personalet på nærpolitistationen i hirtshals ikke siden årsskiftet er indgået i kontrolindsatsen vedrørende passagerer og køretøjer fra færgerne der anløber hirtshals rigspolitiet har endvidere oplyst at de to politiassistenter der frem til den fjerde april i dagtimerne

har gjort tjeneste på nærpolitistationen nærpolitistationen i hirtshals blandt andet foretog sagsbehandling af mindre straffesager og forkyndelse til retsmøder ligesom de indgik i det lokale

ssp samarbejde disse opgaver vil fremadrettet blive løst af lokalpolitiet

der gør de sig lidt morsomme over at jeg som repræsentant for det nordjyske

godt sidde på en københavnerredaktion på politiken og grine

og aktiv havn hvor der

færger både til island færøerne

så der er utrolig meget trafik

det personale der har været på lokalstationen i hirtshals har lavet en del sagsbehandling men når der har været pres på eller

er de faktisk rykket ud og er kommet personalet på hirtshals havn til undsætning og vi har i medierne

en række sager hvor

er det altså en meget stor tryghedsfaktor at politiet er inden for rækkevidde

ind til hjørring og at det tager længere tid med udrykning og andet det er set i det lys

forhold har været meget bevidste om at

på grund af terrortruslen det er er både spørgerens parti og mit parti gået ind i med åbne øjne og siden aftalen

er der altså stadig grænsekontrollen som trækker tænder ud

at man i nordjyllands politi gør alt hvad man kan for at råde bod på den nuværende situation det skulle gerne blive løst hen ad vejen men lige nu er der en del besvær også

opmærksom på nogle af de udfordringer der kan være og

desperat situation bliver pågrebet af almindeligt personale så kan de måske finde på at gøre et eller andet som er utrolig farligt

at der lige pludselig skal indfinde sig betjente fra hjørring i stedet for fra hirtshals

utrolig stort trafikalt knudepunkt i hirtshals jeg tror

der ikke kommer fra de kanter der ikke tænker over

ministeren at der ikke længere er en lokalstation i hirtshals når

i den opgave altså fået til opgave at gennemføre en grænsekontrol som i sig selv trækker fem hundrede uberegnede årsværk ud af en politistyrke på titusinde

tilkendegive at jeg er meget optaget af de her ting og at jeg har et ønske om at vi igen får etableret en normal situation jeg kan bare ikke love spørgeren at det sker i løbet af kort tid jeg ved at

til at rykke ud i i situationer hvor der er pres på men der er

personale der alligevel skal lave sagsbehandling eller andet kan sidde klar så hvis der opstår behov for

finde en pragmatisk løsning her for

er altså mennesker der er utrygge vil ministeren tage

at gå i dialog med havnen og med borgmesteren om at finde

syv hundrede årsværk vel vidende at det vil ske samtidig med at vi må omprioritere yderligere på grund af grænsekontrollen

altså være uhensigtsmæssigt hvis jeg skal til at gå ind og underkende politifaglige vurderinger i den ene kreds efter den anden for

sker ikke kun i nordjylland det sker over hele landet for nærværende

vil opfordre til er jo at man fører den dialog med ledelsen af nordjyllands politi som har givet tilsagn om at

vil føre en åben og ordentlig dialog med borgmestrene i

vil ikke gå ind og underkende en lokal

men der er rigtig meget brug for at få den grønne omstilling rullet ud og få skabt de arbejdspladser det

er ministerens kollega herre thomas danielsen som er energiordfører for venstre

glædelige oplysning at

de radikale socialistisk folkeparti og socialdemokraterne har sagt at vi gerne vil støtte de nødvendige tiltag for det her og derfor mangler vi

ministeren siger det bliver snarest men sidste gang vi spurgte var det inden udgangen af marts man ville have en afklaring vi har jo snakket om det her rigtig mange gange og jeg tror der er brug for at man også i holstebro får klarhed eksempelvis kan

den første maj fordi det tager tre en halv år

når det inden eu tilskuddet forsvinder og det er jo altså virkelig ærgerligt at lade penge ligge på gaden særlig hvis det er tilskud fra eu som vi kunne have brugt til noget fornuftigt

og og kan ministeren måske også kommentere

masser af tid til at gennemføre det her projekt hvis det var sådan

ventede vi jo også på at der skulle komme et initiativ helt afgørende for regeringen

den analyse der nu er på trapperne er så grundigt bearbejdet som overhovedet muligt så vi har så godt et grundlag som overhovedet muligt

kan man forstå at venstres energiordfører har læst et udkast til rapporten og siger at den nye rapport viser

end den gamle efter at der har været diskussion blandt parterne og så videre

godt undre sig lidt over hvornår folkene i holstebro kan få at vide hvad det er der står i den endelige rapport de

skulle have indflydelse på når nu den åbenbart cirkulerer i venstrekredse og derfor er det jo meget naturligt at man spørger sig selv hvornår kommer den på bordet hvornår lægger ministeren den rapport frem som resten af folkene i venstre godt må se men som de folk

mig holde fast i at ministeren sagde at det afgørende var at man fik det bedste beslutningsgrundlag så vil jeg afslutningsvis spørge ministeren om ikke også det er ret afgørende at holde sig til den deadline som projektet selv noterer nemlig den første maj man siger at det er det der skal til

skal nå at realisere det her projekt ellers risikerer vi at regeringen kaster en gylden chance på gulvet vi risikerer at vi ikke får skabt de arbejdspladser og den grønne omstilling vi skal og vi risikerer at gå glip af eu tilskuddet så anerkender ministeren den deadline

to tusind og tyve og fortsat kunne opretholde eu tilskuddet men det ændrer ikke på at det vil være rigtig fornuftigt at få det her afklaret det arbejder vi på højtryk på og vi arbejder også på højtryk på at sikre os at vi har et så godt beslutningsgrundlag som overhovedet

som tidligere nævnt blev vedtaget mens spørgerens

i regering det er dog ikke muligt at lave en direkte sammenligning af undervisningsbegrebet fra før lærernes nye arbejdstidsregler til nu fordi man opgør tallene forskelligt

og det giver nogle forskelle i forhold til

man ikke kan sammenligne direkte som ordføreren lidt gør

arbejdstid og at man vil se at

finder gode løsninger hvor skolelederne i samarbejde med lærerne får tilrettelagt den enkelte lærers opgaver ud fra

der måske arbejder på et felt hvor man samtidig er ved at få en fuld kompetencedækning i faget der kan være mange ting der gør sig gældende det er og bliver lokalt der skal findes gode løsninger det er også lokalt man skal sørge for at ledelsen er inddragende i forhold til at man netop tager højde for at lærerne kan have forskellige kvalifikationer og tager højde for det når man

tilrettelægger undervisningstiden

behov for at undervisningstiden afspejler

for nogle øvrige opgaver man har

set tiltro til at den opgave løses bedst ude på den enkelte skole og ikke ved at vi sådan detailmæssigt blander os i

grundlæggende at en forudsætning for at vi

at vi holder op med at tro at vi skal detailplanlægge alting at vi netop også giver noget af friheden til at man lokalt kan påtage sig ledelsesopgaven

det vigtige arbejde som lærerne påtager sig og påtager sig i det daglige og det tror jeg

på det tidspunkt var jeg byrådsmedlem sagde kl og politikerne herinde at hvis man bare lod lærerne lærerne undervise to timer mere så skulle reformen nok være finansieret da vi ligesom havde gjort det i min kommune

vi stadig atten millioner det svarer til cirka to skolelukninger så det viser at der nok uagtet at mit eget parti også var med har været nogle problemer i den måde man har regnet finansieringen på men lad holde os til de to timer for det var det der lå i aftalen nu kan man så se

hvis man forestiller sig at der kommer yderligere besparelser

man forestille sig at lærernes gennemsnit i undervisningstimetal vil stige igen og det

lavede om at de skulle undervise to timer mere altså jeg tror at det vil forringe undervisningskvaliteten

fordi den understøttende undervisning tæller med

tid til forberedelse og tid til nogle af de andre

der fulgte med folkeskolereformen det være sig den åbne skole det være sig den tættere tilknytning evaluerende samtale med den enkelte elev

det også hænger sammen med at kunne rekruttere dygtige lærere til vores skoler at man har

som man bad dem om igennem en lov

kommet flere penge til gengæld er der kommet flere opgaver de skal undervise i flere timer de skal varetage den åbne skole og understøttende undervisning det vil altså sige at der kun er et sted at hente tiden og det

være med til at sikre udbredelsen udbredelsen af lokalaftaler man ser det nogle kommuner at kommunerne går ind og sikrer forberedelsen vil ministeren gå i samarbejde med kl og kommunerne om at prøve

lærerne skulle undervise i flere timer

jeg vil ikke blande mig i hvordan kommunerne vælger at lave samarbejdsaftaler eller andet med deres lokale lærerforeningen det

ressourcerne men at man netop skulle have den lokale ledelsesfrihed

som der ikke ændres ved med det udspil som vi er kommet med fra regeringens side det er som spørgeren også indikerer muligt at få tilrettelagt individuelle forlængede forløb på

uddannelser og hf uddannelsen det er derfor muligt at udstrække en gymnasial uddannelse over en ekstra år for elever med et handicap det gælder alle de gymnasiale uddannelser og ikke kun hf uddannelsen og det

lægger op til med gymnasiereformen er til gengæld at vi også sikrer at der er den nødvendige faglige ballast for at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse handicap eller ej

der

til en optagelsessamtale hvor det i sidste ende er skolens leder der laver vurderingen af hvorvidt man tror motivationen og de faglige forudsætninger er til til stede

der kræves for at tage en boglig

også vigtigt at vi sikrer at de unge der optages

det er uagtet at man har

et helt almindeligt undervisningsforløb så nej vi lukker ingen døre med regeringens udspil skaber vi mere fleksibilitet og vi

med en moderne og ny hf at man kan få en stærkere faglighed

ønsker at læse videre at de har bedre faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående

i skole at man gerne vil lære noget eller at man har socialpædagogiske redskaber for der er nogle helt lavpraktiske rammer der skal være på plads og det er de bare ikke altid i danmark

at det kun er to tredjedele af normaltbegavede unge med handicap eller kroniske sygdomme som får en fuld afgangseksamen fra folkeskolen og så bliver problemerne

kun sværere senere i uddannelsesforløbet og jeg er altså bekymret for at reformen kan komme til at gøre det endnu sværere det handler altså om det her adgangskrav på fire og det handler om at hvis man vil gøre det sværere at bruge hf til at komme på universitetet

en række unge med fysiske handicap og kroniske sygdomme

man selvfølgelig skal have en vis faglig ballast for at læse på en uddannelse men her taler vi for eksempel om

men som er syge i folkeskolen

de er til kontroller derfor får de meget fravær

så for de her børn kan adgangskrav godt ramme uforholdsmæssig hårdt

villig til at kigge på nogle dispensationer i forhold til de videregående uddannelser er

rigtigt nok at nogle godt kan klare en almindelig hf eller gymnasiet men i praksis ser vi altså at mange ikke kan

og skal dyrke sport men det er ret svært at få lov til det hvis det er fordi man skal passe en sygdom eller et handicap så for mange er det her med at tage hf enkeltfag

for at der bliver taget højde for særlige forhold i

adgangskrav eller hf enkeltfag som en særlig fleksibel mulighed også er der for

procent falder fra og vi kan også se at hf studenterne efterfølgende har en større risiko for at falde fra på en videregående uddannelse derfor vil vi gerne skabe en stærkere faglig ballast også for de fremtidige hf studenter

handicap eller ikke har et handicap i forhold til at blive optaget

på at der både er muligheden for en prøve og for en samtale fordi der skal være

i forhold til at have en studierobusthed efterfølgende derfor lægger vi op til flere timer i matematik og vi lægger op til at der skal være det her ekstra modul hvis man skal på en lang videregående uddannelse men

kunne hive et fire tal hjem i matematik men de ville sagtens kunne gå ud og blive fremragende engelsklærere

men det kræver altså at de fortsat kan få lov til at tage en ungdomsuddannelse selv om de kan regne så vil ministeren sikre at det på en eller anden måde bliver skrevet ind i bemærkningerne

tage højde for når man optager unge

præcist så vi siger at adgangskravet er et fire tal det kan suppleres

og en samtale og hvis skolens leder i de her samtaler vurderer at

af den ene eller den anden årsag eller ikke kan dansk af den ene eller den anden årsag

også fremover kunne kunne optages

sanering af fondsområdet udligningsskatten på pensioner og affaldsgebyret det fremgår således

ikke på forhånd udfaldet af kommende politiske drøftelser og kan af den grund ikke redegøre for hvornår

at folketingssamlingen bliver udvidet men helt grundlæggende

spørge til noget som som er rent spekulativt

men hvad der kommer ud af de drøftelser i finansministeriet ved man jo først

finansministeren

man gør noget ved det det kan også føre til at man ikke gør noget ved det hvis man ikke gør noget ved det

skal der ikke fremsættes lovforslag hvis man gør noget ved det står der

om at man skal fremsætte lovforslag i den her samling det kan jo være i næste samling

afsat ekstra ressourcer til at blive klogere på og begrænse

regeringsmagten tidligere der stod det højt på den skattepolitiske dagsorden og derfor har man også som led i den aftale der i to tusind og fjorten

og skat har med

igangsat en række analyseprojekter der skal afdække risici

ressourcer til en mere traditionel kontrol på skattelyområdet det er eksempel det her projekt money transfer som har genereret et stort skatteprovenu skat benytter sig selvfølgelig af det styrkede internationale samarbejde der er etableret på skattelyområdet både i forbindelse

for ressourcer til skat ud fra de opgaver og udfordringer

åben over for at drøfte med folketingets øvrige partier om der på sigt

for yderligere ressourcer til indsatsen mod skattely grundlæggende grundlæggende er det dog mit udgangspunkt at det er skats ledelse

ansvaret for at prioritere skats ressourcer inden for de rammer der er afsat

skats ledelse der har fagligheden til at prioritere ressourcerne og til at vurdere hvor de vil have den største effekt og det gælder også i forhold til indsatsen mod

være den bedste måde at bekæmpe skattely på

borgerlige debattører der har travlt med at bagatellisere det her spørgsmål og jeg synes også regeringens reaktion kunne have været noget mere kraftig end den end den har været det mest konkrete der

man ellers må forstå at skattemyndighederne får lettere ved at fange

benyttelse af skatteskjul for at unddrage sig

det stod højt på dagsordenen og det er godt med kvitteringen for det

vil så bare understrege at med spørgsmålet her

omvendt også regeringen det tilsagn

klar til at bringe en bevilling igennem folketinget hvis der er behov for yderligere mandskab på det her område

det styrkede myndighedssamarbejde der bliver lagt op til

regi og måske nye redskaber man kan få igennem indsatsen

fører til til et behov for flere medarbejdere så har man nu tilsagnet om

at man med projekter som money transfer eller andre der skal afdække skatteunddragelse ikke har haft det mandskab der skulle til for at forfølge sagerne

inden pengene blevet flyttet andre steder hen hvor man ikke kunne følge deres spor så jeg håber regeringen vil tage det meget alvorligt og benytte sig af det tilbud der altså er for at få et flertal bag en bevilling mere igennem folketinget hvis hvis man finder det nødvendigt

for vores vedkommende skal det ikke handle om at svække andre områder af skat

den internationale lovgivning er på plads og der hvor jeg tror vi kan samarbejde

i folketinget men internationale regler der gør at vi kan håndtere det her som et globalt problem det tilsagn vil jeg gerne give til jesper petersen for

og sagde at det var en mulighed at tilføre mere mandskab til skat men det jeg hører i dag

er at man nu udstikker en garanti for at det ikke er mangel på mandskab det drejer sig om hvis skat viser sig at have svært ved at afdække sager og få de penge ind som man burde få ind det er den garanti som jeg mener at

adgang til de her papirer de medier der har dem vil

og samarbejde med myndighederne så man må vente til man kan få dem af

andre samarbejdspartnere og den opgave mener jeg at skat er rustet til med den nuværende bemanding

der jo komme yderligere sager og så er jeg sikker på at spørgsmålet kommer op derfor udelukker

disponere på en måde så skat har ressourcerne til

vi risikerer er jo at man igen vil svække nogle af de andre områder i skat hvis det viser sig at man ikke vil prioritere mere til skat men vil gøre mere ved

på nuværende tidspunkt er der ikke behov for mere mandskab dermed en garanti for at man med det man har nu

sig jeg kan ikke udstede nogen garanti men jeg kan sige at på nuværende tidspunkt

rustet til at håndtere udfordringen selvfølgelig

ændre dansk lovgivning kan man arbejde internationalt kan man udveksle oplysninger i større omfang kan man få større selvjustits

i rådgiverbranchen de ting arbejdes

der kommer initiativer og jeg lytter også til